beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

søgt om orlov fra den tiende januar to

og tretten på grund af barns fødsel hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt

godkendes som midlertidige medlemmer af folketinget fra og med den tiende januar 2013 første stedfortræder for

nordjyllands storkreds per husted i anledning af simon kollerups orlov og første stedfortræder for radikale venstre i østjyllands storkreds mie bergmann i anledning af morten østergaards orlov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

opkræve yderligere to milliard kroner i to tusind og tretten til klimatilpasninger og sender samtidig regningen til virksomheder og almindelige borgere over deres vandregning lovforslaget indebærer at forsyningsselskaberne er med til at håndtere klimatilpasninger der omhandler skattefinansierede opgaver eller private projekter i venstre er vi enige med regeringen i

på den samfundsøkonomisk bedste måde derfor er vi enige i lovforslagets forslag om at bruge vejanlæg overløbsbassiner og vandløbstiltag i kampen mod oversvømmelser

vi reducerer risikoen for store oversvømmelser af kældre boliger sommerhusområder og landbrugsjorder

der samlet set er billigst for samfundsøkonomien for borgerne og for vores virksomheder og her har de overjordiske tiltag en fordel men vi er imod tanken om at gøre det dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed og det gør dette lovforslag

samtidig vil stadfæste en ny regning på to

spildevandstaksterne til næste år

er nødt til at stoppe med at udskrive regninger til hinanden danskerne og den danske samfundsøkonomi har ikke råd til nye store offentlige udgifter derfor er vi imod regeringens lovforslag som reelt er en skatteafgiftsstigning på to

ministeren forsøger at sælge skattestigningen med et argument om at det for den enkelte familie kun betyder en ekstra omkostning på tyve kroner om året

tyve kroner om året i fyrre år der kommer jo også nye klimaomkostninger

seksten og så videre derfor er det mere realistisk at se på hvad det giver om året i omkostninger og så er det altså otte hundrede kroner per familie dyrere i byerne og billigere i landdistrikterne

kun borgerne der rammes af disse meromkostninger virksomhederne skal også betale vi har flere gange fra denne talerstol fremført at det er nødvendigt

således at vores virksomheder ikke bliver unødig hårdt belastet på deres konkurrenceevne på grund af deres omkostninger til spildevand

øge det konkurrenceforvridende element i vores spildevandstakster og det vil koste arbejdspladser derfor foreslår vi at indføre en trappemodel samtidig med det

som giver virksomhederne øgede udgifter ministeren lovede at være lydhør over for en trappemodel som er anbefalet af green team og spildevandsudvalget jeg behøver vist ikke at kommentere

hvor meget der er sket i den sag venstre har meldt ud at der er behov for en national energistrategi for hvordan vi samfundsøkonomisk laver de bedste

hvorfor skal vi ikke overføre den tankegang

andre klimatilpasninger det er helt fint at kommunerne laver deres egne klimaplaner og investerer i den grønne omstilling men det er jo altså sådan at meget vand løber over kommunegrænserne i det her land derfor tror vi også det er vigtigt at vi ser på nogle

dele af investeringerne i en overordnet plan i

mener venstre at det er sund fornuft kommunerne skal selvfølgelig gennemføre de tiltag der samlet set er billigst for samfundsøkonomien borgerne og virksomhederne men vi støtter ikke forslaget fordi det samtidig gør det dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed i danmark det er venstre imod

at ingen skal betale men jeg går da ud fra at herre henrik høegh er enig med mig i at vi skal have gjort noget ved den risiko vi allerede nu løber for at have oversvømmelser år efter år

den indsats indsats gøres gratis er det sådan at venstre er i stand til

altså rørledninger det man foreslår med det her lovforslag og det var derfor jeg roste tiltagene med at nu kan man bruge overjordiske er både i nusituationen billigere og samfundsøkonomisk billigere så der når man altså væsentlig længere med de samme penge man fjerner flere kubikmeter med nogle ganske fornuftige tiltag så man nu giver mulighed for at bruge nogle billigere løsninger hvorfor skal man så samtidig udskrive en ekstra

spørgsmål at den løsning

på langt sigt bliver billigere end hvis vi ikke gennemfører det her det bliver billigere for forbrugerne det bliver billigere for erhvervslivet for alternativet til at gøre det her er jo at man klarer det via underjordiske løsninger så derfor er mit spørgsmål hvordan vil herre henrik høegh sikre at der kommer penge til at investere i de løsninger der samfundsmæssigt

når herre henrik høegh afviser ethvert forslag

man forudsætter i øvrigt så at renten er den samme i de

på den gamle måde med rørsystemer

har de skullet lave noget indtil nu overjordisk

har det været på skatteløsninger de får nu mulighed for at bruge de nye løsninger også for spildevandstakster der er sådan set ingen grund til at udskrive en ny regning for der bliver plads til de nye tiltag fordi man nu laver nogle billigere løsninger som tager langt flere kubikmeter end

ja så er det over fyrre år men problemet med det eksempel

vil jo komme yderligere vi kan sige det samme om slagterierne der står sekshundrede og femogtyvetusind

og det lyder jo ikke af så mange penge men det vil jo så være hvert år det mener vi ikke at der er behov for fordi vi her kommer med nogle billigere redskaber der tager langt flere kubikmeter derfor kan det klares i de nuværende budgetter er der problemer hvorfor så komme nu og lave en særlig regning på to

der er jo et spildevands og takstreguleringsudvalg der tager sig af det her

vende den om og sige at jeg rent faktisk tror

synker i havet hvis herre henrik høegh tænker tror virksomhederne

og femogtyvetusind kroner om året eller den enkelte dansker med tyve kroner om året

stoppet produktionen altså det er jo underligt

ingen begrundelse for at man med det her lovforslag samtidig skal stadfæste sin aftale med kommunerne fra sidste sommer om de to

det her er billigere tiltag

kan de laves og finansieres inden for de nuværende

der skal investeres hvert eneste år nutidseffekten

er otte hundrede kroner per familie hvis de her udgifter bliver fordelt over hele landet til alle familier

gamle håndværkerråd har jeg fremhævet flere gange her i folketingssalen under tidligere debatter om klimatilpasning nu kommer det jo rent faktisk til ære og værdighed den her regering fremlagde lige inden jul en klimatilpasningsplan eller en plan i

skybrud som man også kan kalde det og i løbet af to tusind og tretten skal kommunerne også have en klimatilpasningsplan der kan beskytte borgere virksomheder anlæg med mere mod oversvømmelser socialdemokratiet ser det som rettidig omhu og også som et udtryk for at vi lever op til det gamle håndværkerråd

klimaindsatsen bestod af en tilpasningsstrategi hvor ordet ad hoc indgik seks og tyve gange

investeringer der har et

det her lovforslag er også udtryk for en intelligent måde at håndtere oversvømmelser på der kan nu laves løsninger for overflader veje søer åer

medfinansieret af spildevandstaksten det er intelligent klimatilpasning

der er også stor grund til at rose kommunerne for deres indsats

rigtig mange initiativer der nu tages lokalt vi venter ikke til vandet står i kælderen

med klimatilpasning som med alt muligt andet det er billigere at forebygge end at stå med voldsomme oversvømmelser men nu er det her jo så heller ikke en stor åben port til alle mulige vidtløftige projekter det skal selvfølgelig sandsynliggøres at det er mere omkostningseffektivt og man skal også dokumentere at alle udgifterne for spildevandsselskaberne der medgår til det her

håndtering af tag og overfladevand men det her er også noget der vil komme til at skabe mange arbejdspladser

gennemførelsen i den praktiske udførelse og i rådgivningsdelen der vil også være en teknologiudvikling teknologiudvikling som danmark forhåbentlig kan leve godt af i de kommende år

jo ikke det eneste land i verden der står

den her problematik og vi kan forhåbentlig også undgå mange oversvømmelser og skader fremadrettet så

for den enkelte dansker og for den enkle virksomhed så er der rent faktisk også rigtig mange gode arbejdspladser i

men også på eksportmarkederne der er taget mange initiativer der er det her lovforslag der er den nationale klimatilpasningsplan der er vores tidligere love om oversvømmelseskort der er et rejsehold der tager rundt i landet og der er klimalokalplaner det er initiativer som socialdemokratiet er meget tilfredse med og vi støtter også varmt

jeg skulle også hilse fra sf

også tilslutter sig lovforslaget varmt med de bemærkninger som

er billigere og samfundsøkonomisk bedre løsninger

oversvømmelser gennem jorden og

dokumentere at de udgifter der så er for spildevandsselskaberne rent faktisk

overfladevand jeg er ikke så meget tekniker at sige at det altid vil være billigere det kan godt ske at det en gang mellem

en anden løsning under jorden der er billigere

står og dikterer hvilke løsninger der skal være vi skal bare sørge for at

lave den mest omkostningseffektive den mest intelligente og den bedste løsning lokalt og det er de rammer vi

har jeg stor tiltro til at kommunerne og de lokale spildevandsselskaber kan finde ud af hvordan man håndterer det her bedst

det er et problem som blandt andet nnf har nævnt der skal gøres noget ved i form af en trappemodel

vi skaber rammerne for at spildevandsselskaberne og kommunerne kan finde den løsning som de synes er bedst en gang imellem kan det være at det er en underjordisk løsning andre gange kan det være at det er

når venstres ordfører i sin bemærkning starter med at konkludere at vi er enige

fremgår det jo også klart af de spørgsmål der er besvaret i udvalget

her som noget der skader dansk konkurrenceevne jeg ser det tværtimod som noget der kan gavne dansk konkurrenceevne

vi kan undgå eventuelle stop i produktionen ude rundtomkring og vi også sørge for

at vi rent faktisk er på forkant med udviklingen og jeg synes det er et helt forfejlet budskab som venstre rejser rundt

kan være med til at skabe arbejdspladser jeg synes det

det var sådan at venstre og venstres ordfører kunne være lidt mere åbne omkring det i stedet for at fremmane et eller andet skræmmebillede

overjordiske løsninger via

konsekvensen være at de enten ikke gør noget

vælger at få finansieret de underjordiske løsninger hvilket bliver dyrere

så den politik venstre fremlægger i dag er enten at oversvømmelserne fortsætter eller at vi får en løsning som er dyrere for forbrugerne

er der en meget meget stor risiko for at det enten ikke sker

er andre væsentlige investeringer i skoler daginstitutioner

nu engang betydelig dyrere

de oversvømmelser end rent faktisk at forebygge dem på en begavet måde som det her lovforslag lægger op til

være med men at man overhovedet ikke vil være med til finansieringen

andet sted som der ikke er nogen der har opdaget men det glæder vi os da til at finde ud af hvor

på at der er noget pengetræ og jeg synes det er lidt hult

de store oversvømmelser fremadrettet men vi er heller ikke enige i den måde som finansieringen skal foregå på

er det jo mange penge

bidrage med og dermed er der en risiko for

om man kalder det bidrag eller man kalder det skat eller hvad man kalder det

bare en regning der skal betales og det er faktisk en blankocheck

borgerne at nu skulle de spare en milliard kroner

sket det er kun blevet dyrere derfor er dansk

at det her det her bliver dyrere for den enkelte uden at man egentlig kan sige at

hvad nu hvis du stadig væk har din kælder fuld af vand efter fem år hvem skal du gå til

ender med at blive et bureaukratisk monster som koster en masse penge men ansvaret er der ingen der vil have selvfølgelig skal vi have kigget på om

tage ansvar ude i kommunalbestyrelsen og så skal man jo ikke altid bare sige at vi skal have yderligere skatter og afgifter man kunne jo også sige til de selskaber derude at de skulle effektivisere lidt og dermed også hente deres penge til

rør man skal grave

blandt andet oversvømmelsesbassiner og den slags ting

bekymrer

det så vi med bredbåndseventyret

er der får arbejdet er det virkelig nogle danske håndværkere der kommer i gang

til de andre europæiske lande og siger nu kan i

det danskerne der får regningen derfor synes jeg også

også opmærksom på før jul

rigtige og den skal vi have kigget på for at finde finansieringen hvis det er man skal lave noget af det her det er lidt med at man bare siger at alle skal betale det samme selv om man godt ved at investeringen jo selvfølgelig er

man skal rundt til hele området så man kan sige at

diskussionen i udvalget men vi er bekymret for at det her

at det bliver dyrere at være erhvervsdrivende i danmark

arbejdspladser så vi er ikke begejstret for det der ligger her men vi vil prøve at se om vi kan

det det flertal der vedtager den lovgivning og presse det i den rigtige retning det synes jeg ville være rigtig godt og konstruktivt

dohrmann hvem er det der skal betale for at vi gennemfører den billigst mulige beskyttelse imod oversvømmelser hvis det ikke skal være

hvordan skal det så finansieres det kunne

og hvad tror herre jørn dohrmann er bedst for dansk erhvervsliv at man får mulighed for at gennemføre billige løsninger eller at man tvinges til dyre løsninger

den rigtige måde man gør det på vi hørte jo selv i

har oplevet at vandregningen er blevet dyrere

jo for at finansiere noget og for at få penge i kassen og når herre per clausen og de andre som sidder

bruger de dem på alle mulige andre ting måske ikke det mest fornuftige men vi kan altid diskutere

mest fornuftige jeg vil gerne have de billige løsninger jeg vil gerne sikre

har arbejde i danmark og ikke bliver presset af en

skade for danske forbrugere og dansk erhvervsliv at man

skabe finansiering til billige løsninger

ikke er til skade for nogen at man godt kan finansiere dyre løsninger det har jeg meget meget svært ved

der er et effektiviseringspotentiale

det tror jeg på i stedet for at man bare opkræver en ekstraskat på to

julemand for det er en holdning at have

og dele ud til alle mulige andre der

at det er danske håndværkere der

arbejde det er altså danske skatteydere der kommer til at betale og de betaler for at alle mulige andre skal arbejde her jeg synes godt man kunne

og tagvand væk nogle steder vil spildevandsselskaberne så være medfinansierende fordi det er billigere for dem

være med i den løsning frem for de skal til at grave kloakker nederst hvordan kan det så lige pludselig blive til en skat eller en afgift hos herre jørn dohrmann det er mig hinsides enhver forståelse og det er mig også hinsides enhver forståelse at man kan stå og sige at det her gør det dyrere for

ville de så gerne have rettidig omhu og sørge for at vandet bliver væk fra deres virksomheder eller ville de hellere have at der ingenting sker og at fabriksgulvet lige pludselig er oversvømmet med forurenet spildevand hvad tror herre jørn dohrmann

hvor de overhovedet ikke får den her garanti

oversvømmelse fremadrettet hvor står der at man har en garanti for det

slynger ud her i folketingssalen

lovforslaget at der er en garanti for at der aldrig sker oversvømmelse på den her slagterivirksomhed som bidrager med fire og tyve million

synes det er en skændsel at man på den her måde sender gode danske arbejdspladser ud af landet fordi man bare

kræver pengene op og lader alle mulige andre

udføre arbejdet så jeg synes der er nogle

hvor vi er fundamentalt uenige om hvordan

bruger pengene og hvordan pengene kommer kommer frem jeg tror på at effektiviseringsgevinsten kan reinvesteres

skaber vi rammerne for at man ude lokalt

dansk folkeparti åbenbart ikke være med til og det synes jeg er skuffende for at komme ind til kernen i det her

med det her lovforslag jeg synes det var lidt svært at finde ud af i

sig en masse urigtige betragtninger omkring skatter og afgifter hvad det her

en skat så kan herre torben hansen kalde det et bidrag eller

om det hedder rente eller om det hedder skat

af med penge det er ikke sværere end hvis man har et realkreditlån

spildevandsselskaberne investerer de rigtige steder sådan at man undgår at få vand i kælderen jeg bidrager måske med den store sats hvis det er slagterivirksomheden

virksomheden var bedre tjent med at de selv investerede i stedet for

behandler i dag faktisk er en udmøntning af den kommuneaftale der blev lavet mellem kl og regeringen i foråret og dermed også noget som kommunerne selv har ønsket

have mulighed for at lave den ekstraordinære indsats

i de forhandlinger hvor regeringen har presset på for at ville sende nogle signaler om at man skal have nogle i arbejde så er man kommet med forskellige modeller for hvordan de kan etableres her og så hæver man nogle

bidragssatser nogle skatter og så kan man sige at nu går man ud og gør noget på

jeg giver en garanti for at når vi opkræver det her beløb så sker der aldrig nogen sinde mere oversvømmelser i de sommerhuse der ligger derude eller i de almindelige huse

mig i at de arbejdspladser der kommer ud af at lave en særlig klimatilpasningsindsats også handler om

udvikle nye produkter nye løsninger som i virkeligheden kan have et eksportmarked fordi danmark ikke er det eneste land

vil herre jørn dohrmann tro at man med en indsats på to milliard kunne give en garanti

at der aldrig nogen sinde mere i danmark vil komme

forsker lidt nu vil vi gerne gå ud og

markedsførende på det område her det

måske den rigtige grund til at man har lavet den aftale men man skal bare lige tænke på at uanset om det er metroselskabet

eller hvor det er henne så er det altså begrænset hvad der er kommet af praktikpladser

to praktikpladser og masser af udenlandske arbejdere

sikre at det er danske arbejdere der kommer i gang

i stedet for at det kun er danskerne

får skatteregningen og bidragene

kæden hopper af for regeringen man ønsker at indkassere to

den del af kommuneaftalen fra to tusind og tolv hvor regeringen regeringen og kl aftalte at kommunerne skal påtage sig en særlig indsats for klimatilpasning i to tusind og tretten

milliard kroner forslaget handler om at spildevandsforsyningsselskaber kan opkræve bidrag så selskaberne kan medfinansiere kommunale og private projekter vedrørende tag og overfladevand og hvorfor så det

jul kom det frem at det er tvivlsomt om klimaforandringerne vil holde sig under de to tre graders stigning i gennemsnit som

betyder de aktuelle scenarier som vi bygger på i danmark at nedbørsforholdene vil ændre sig dramatisk ligesom vandstanden i havet vil stige vi ved at de forskellige scenarier

med usikkerhed vi ved at det er dyrt at lave klimatilpasning men at gøre ingenting eller tæt på ingenting som vi så det under den tidligere regering

det fik vi der bor i hovedstaden at føle den anden juli to tusind og elleve

sat en klimatilpasningsplan i gang den skulle laves i samarbejde mellem kommunen og forsyningen og nabokommunen københavn for regnvand kender ikke kommunegrænser nu er den strategi i høring og der er lagt op til at tage rigtig mange virkemidler i brug såsom lar løsninger det vil sige lokal afledning af regnvand i parker genåbning af åer og sænkning af en kunstgræsbane til midlertidig oversvømmelse de har altså lavet en klimatilpasningsplan præcis som

gjort i en række andre kommuner man kan faktisk med ret stor sikkerhed udpege de udsatte byområder og meningen er naturligvis at det også skal indgå i det helt almindelige arbejde med kommuneplan og spildevandsplan

bliver der faktisk mulighed for en ekstraordinær finansiering i foreløbig to år spildevandsselskabet skal naturligvis fortsat vedligeholde og klimatilpasse sin infrastruktur med kloakker og bassiner men ideen bag lovforslaget er at gribe forebyggelse af oversvømmelser an på en smartere og billigere måde der hvor det er muligt i samarbejde mellem kommune og spildevandsforsyning med regeringens handlingsplan for klimatilpasning bliver der sat turbo på nye innovative løsninger

skaber arbejdspladser her og nu men også eksportmuligheder både hvad angår rådgivning og særlige teknologiske produkter som nu får en chance for at blive markedsmodnet det synes vi i radikale venstre er

et rigtig godt biprodukt i forhold til at få taget hånd om den klimatilpasning som

haltet bagefter i nogle år

eksportere nogle af de mulige løsninger man har fundet i københavn til også at blive brugt

der er god grund til at bruge de nye billigere innovative metoder

samtidig får en mulighed for at skabe job som skaber vækst og beskæftigelse i danmark gennem eksportmuligheder så derfor er radikale venstre meget glade for at kunne støtte det her lovforslag som jo dybest set er en bekræftelse af en aftale der blev lavet

tilstrækkelig mængde penge af til den klimatilpasning som vi må erkende at alle scenarier peger på er strengt nødvendig vi har set eksempler

hundrede årsregn der er kommet meget oftere end hvert en hundrede og tyve år og

derfor er det jo et spørgsmål om at få tilført

derfor er det her en ekstra finansieringsmulighed som ovenikøbet gør nogle andre løsninger mulige

ind over spildevandstaksterne og reguleringsudvalget der hvor man skal dokumentere at det er den rigtige og den billigste løsning

man altså så mulighed for at udnytte nogle billigere løsninger men man benytter sig af lejligheden til at

gøre det dyrere at drive virksomhed her i landet og gøre det dyrere

i den ekstraordinære indsats der ligger i denne ekstra takstfinansieringsmulighed

om det er dyrere eller billigere ja rigtig mange oplevede jo

en ekstraregning fordi vi ikke har forebygget i tide

til end at rydde op i kældre og skifte gulve ud i sportshaller som vi har gjort det

milliard kroner mere at gøre noget billigere pointen er bare at udgangspunktet for

spørgsmål er fuldstændig forvrøvlet pointen er at det der står i det her lovforslag er

ved hjælp af de

at opkræve penge til løsninger på oversvømmelsesproblemer som er billigere end

ellers måtte vælges

alternativ til at give mulighed for at opkræve

at de så gør det på den dyre måde det bliver uden problemer opkrævet over spildevandstaksterne og fører til yderligere udgifter for forbrugere

det er allerede blevet eksemplificeret hvad det betyder af omkostninger og udgifter for danskerne ud over

almindelige ubehag der kommer oven i de økonomiske udgifter hvis folk får oversvømmelse i

på et tidspunkt bliver så vrede over de her oversvømmelser

udeomkring i kommunerne siger til byrådspolitikerne nu må i skaffe nogle penge så der kan investeres i det her

spørge sig selv hvor kommer de penge så fra

finansieret ved hjælp af kontanthjælpen og ulandsbistanden

kendsgerningen er at det der ligger her er det forslag der giver mulighed

kloge og billige løsninger frem for dumme

det nytter ikke noget at sige indholdet er rigtigt det er fornuftigt at sætte gang i det her

og derfor bliver venstre og dansk folkeparti nødt til at svare på det interessante spørgesmål er det så

er det forringelser af den kommunale

at der skulle gennemføres effektiviseringer i vandsektoren til fordel for forbrugerne

med til at indgå den aftale som regulerer vandsektoren den lovgivning som regulerer vandsektoren blev vedtaget under den borgerlige regering og den milliard som herre jørn dohrmann fabler om

borgerlige finansministre også fablede om og det er rigtigt at den ikke er kommet

den lovgivning

partier minus vist nok det radikale venstre

ikke nogen tvivl om at hvis der sker effektiviseringer

at de effektiviseringer kommer forbrugerne til gavn i form af lavere priser

hvis vi er i stand til at sikre at

række ændringer i den lovgivning der i dag regulerer vandsektoren men den

det kan føre til at det kan blive billigere min hovedpointe her er

set bare i al stilfærdighed at sige til

partier her i folketinget at det de står for er en politik der gør det dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed i det her land fordi de siger at

så kommer det der med trappemodellen det er sådan en dejlig model den gør det jo billigere at være dansker siger

er at den almindelige forbruger skal betale noget mere fordi erhvervslivet skal slippe noget billigere

trappemodellen går ud på så man kan

sikkerhed for at det bliver både dyrere og dårligere at være dansker hvis

man ikke de argumenter der er så nu skal jeg prøve med et billede vi har igennem udvalgsarbejde og spørgsmål fået oplyst at lejre kommune til dato er godt i gang

som er truet af oversvømmelser har de lavet en række tiltag nu de skal sikkert lave flere

bruge billigere og smartere løsninger som vi hørte fra den radikale ordfører og så spørger jeg bare helt banalt hvorfor er det så at man samtidig skal have flere penge

og derfor bliver det her heller ikke dyrere på den lange bane bliver det her billigere

for at man kan træffe fornuftige beslutninger og så har man valgt det

lave en aftale med kl der gør at man forsøger at fremrykke nogle af de her investeringer fordi vi udnytter det at vi i dag har masser af ledig arbejdskraft til at igangsætte

hvis vi er enige om det hvorfor i alverden skal vi så have stadfæstet den her kommuneaftale ved samme lejlighed hvorfor piller man så ikke det ud og siger at det er noget der er mellem regeringen og kommunerne

faktisk rigtig meget fornuft i det her lovforslag

enig med nnf i at den måde vi opkræver spildevandstakster på i dag er konkurrenceforvridende for

lovede da man lavede aftalen med kl at man ville sørge for at

man over spildevandsafgifterne

nu at venstre er enig i at den mulighed skal man have

særlige ordninger i forhold til regnvand

når herre henrik høegh siger at man skal lave en trappemodel så er den umiddelbare konsekvens af det at almindelige forbrugere skal betale mere fordi erhvervslivet skal slippe billigere og det svarer nøjagtigt til den linje venstre havde i energiforhandlingerne

skulle slippe billigere og så var man ligeglad med hvad den

afgifter i milliardklassen og mere bureaukrati ikke er løsningen på de centrale problemer i vores samfund

det er vel heller ikke hverdagskost at at et berørt fagforbund bruger ordet afgiftsmalkemaskine om

underlægningsmusikken og den har vi jo

jo dybest set ikke nogen der ved det er jo nogle regnestykker der kan laves på rigtig rigtig mange måder

og hvad har vi set de her tre milliard

jo stort set brugt allerede inden for det første år der kom pso afgifter der kom nogle solceller ind ad sidedøren og så var de penge såmænd brugt

her forudsigelser jeg tror slet ikke på forudsigelser som baserer sig på fns klimapanel som jeg betragter som

de mest politiserende internationale organer vi nok har på den her klode ikke desto mindre

er det her vi henter hovedargumenterne for disse uendelige omkostningsstigninger netop i klimapanelets forudsigelser nedskaleret som det så mageligt

jeg tror altså mere på at et sundt erhvervsliv der skaber vækst

bedste forudsætning for at vi kan få råd til at tackle de vejrmæssige udfordringer vi støder ind i rent samfundsøkonomisk kan det jo aldrig nogen sinde betale sig at finansiere klimatilpasninger på en måde

at hver gang vi siger klima retfærdiggør det at man åbner en ladeport for afgifter

miljøministeren hvad vi i dag bruger på spildevand i kommunerne

vi kan altså ikke tåle højere afgifter i det her land

inden alle disse projekter kan godkendes skal man kunne vise og dokumentere

koster sådan at at vi kan dokumentere over for et eller andet andet bureaukratisk organ der hedder

at vi sparer penge vi skal altså bruge ingeniørtimer til at beregne de projekter vi ved vi ikke skal lave

man kan finde ud af at være alligevel i kommunerne der sker rigtig meget det

men sammenligner man med en virksomhed som skal produktudvikle det her er jo en form for produktudvikling

advare mod selvfølgelig kan man udvikle nye kreative metoder inden for de enorme

beløbsrammer vi i forvejen bruger på området det må resten af samfundet og det skal det offentlige også finde ud af så med de bemærkninger

meget betænkelige ved at vi fortsat må se i øjnene at det her på bundlinjen betyder

hvor afgrøder går til spilde på grund af oversvømmelse kældre hvor alt sejler rundt i vand og hvor dyrebare minder går tabt er nogle af de billeder vi kan huske efter de voldsomme regnskyl og skybrud som vi har oplevet igennem det seneste

ganske fornuftigt at der bliver foretaget klimatilpasninger hvor det er vigtigt at vi tænker på

lettere kan lette presset på vores kloaknet det er derfor meget vigtigt at kommunerne har overblik og gennemfører de tiltag hvor vi får mest klimatilpasning for pengene

heldigvis allerede nu rigtig mange kommuner

og det god idé at forsyningsselskaberne og kommunerne får mulighed for at samarbejde om nogle nyere og smartere løsninger og nogle overjordiske tiltag for derved at kunne undgå de her oversvømmelser

kan give de muligheder og det er blevet knyttet meget op

det giver nogle bekymringer i forhold til nogle brancher som er meget følsomme over for takststigninger da de i forvejen betaler

meget om hvor vigtigt det er at der bliver etableret nogle nye arbejdspladser

hvis der skal være arbejde til alle dem som er røget på dagpenge og hvis vi faktisk

det her forslag vi har brug for at få præciseret

som i forvejen er godt presset af konkurrencen vi er blevet præsenteret for nogle regneeksempler der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på nogle af de meget følsomme brancher

blevet nævnt et eksempel på hvad det kan komme til at koste ekstra

er jo også bryggerierne og der er landbruget og andre virksomheder

rigtig rigtig meget vand i deres produktion årsagen til

overpris for håndteringen af deres spildevand

at betale en overpris for håndteringen af deres spildevand

forslag der er kommet fra spildevandsudvalget det er et rigtig godt forslag

en såkaldt trappemodel

mere kostægte prisstruktur for virksomhederne har jo betalt for deres bidrag til kloaknettet når de når

vandmængde for alt derudover betaler de jo så en overpris på baggrund af de her kommentarer

konservative folkepartis side at det er meget vigtigt at vi får præciseret at det her

i sig selv betyder øgede udgifter og omkostninger for

det faktisk kan ske noget hurtigere

der er meget følsomme

og det går simpelt hen ikke hvis de får øget deres omkostninger

er nogle brancher der er så følsomme at der vil kunne ryge nogle arbejdspladser ud af landet og det er der

vi diskuteret rigtig meget om det bliver dyrere at være dansker skal vi ikke alle sammen være helt ærlige og svare på det spørgsmål

der ligger en stor regning til os på grund af de forandrede vejrforhold

i holstebro hvor storå gik over sine bredder eller de kan spørge borgerne i svendborg hvor vandet stod langt nede i deres kældre eller de kan spørge borgerne i københavn

en regning til os alle sammen og den skal betales på den ene eller den anden

tre måder at håndtere den her situation på

lade stå til det er det vi har gjort i ti år det er derfor vi ser de her kæmpestore regnskyl der smadrer ting på deres vej der efterlader veje oversvømmet der oversvømmer landbrugsjord der ødelægger folks kældre og

sommerhuse det er selvfølgelig en vej man kan vælge

man gjort i ti år eller man kan gøre

som vi altid har gjort og håbe på at spildevandsselskaberne

det er at lave større kloakker det er hamrende dyrt for at sige det mildt

været på størrelse med metrotunneller hvad tror i det koster

at bruge nogle mere intelligente nogle billigere løsninger

er da også glad for at langt de fleste ordførere har læst lovforslaget har forstået det og indrømmer at det her er et intelligent lovforslag der gør det billigere

selvfølgelig med at de også støtter lovforslaget

de effektiviseringer der kommer ud af at gøre det på en mere intelligent måde så kan man altid diskutere de to milliard kroner fra kommuneaftalen

lade stå til og lade regnen komme ned og smadre tingene og få dyre forsikringspræmier eller bare bygge nogle større kloakker på størrelse med metrotunneller hvis

det her lovforslag hvis man synes at vi skal gøre det her intelligent og billigst muligt

jeg vil også sige at der har været relativt få bemærkninger der egentlig berørte selve lovforslaget

et ganske fornuftigt folketing som godt kan se når der ligger et klogt lovforslag der

gøre tingene på en smartere og billigere måde

tale om et historisk lovforslag

vi har gjort det med god hjælp fra kommunernes landsforening og deres medlemmer i baglandet fordi vi alle sammen

vi skal gøre det på den billigste den mest intelligente den mest effektive og mest innovative måde og det er lige præcis det det her lovforslag handler om i stedet for at

kan vi lade vandet løbe på overfladen af fine skybrudsveje der tit giver sjovere bymiljøer vi kan holde vandet tilbage i nogle smukke søer

på fyn var syv huse der blev ved med at blive oversvømmet og i stedet for

man tre af husene fra forsyningens side og lavede en sø der gjorde at fire af de andre huse fik

var rigtig glade

forsyningerne ikke kan få lov at lave de her

hele ideen er jo at en skybrudsvej træder i stedet for en kloak og at søen træder i stedet for et underjordisk betonbassin vi har fået cowi til at beregne nogle eksempler på hvor mange penge der

konkrete eksempler der vil blive sat i værk hvis man gør det her og det er ganske interessant for dem der gerne vil se på hvor meget billigere det kan gøres ved at lave en sø eller en kanal eller et vandløb

vi gennemført en række initiativer på det her område der skal gøre det billigere

vi har lavet en lov om oversvømmelseskort så det kan gøres intelligent så kommunerne ved

en kampagne som skal hjælpe borgere og virksomheder til også på deres egen grund at sikre at grunden

nedad ind mod huset der skal nogle gange relativt små ting til for at sikre at

løber det ikke direkte ned i ens kælder

for vand som er enormt

omkring to tusind fem hundrede milliard kroner om året det skal vi selvfølgelig udnytte for de løsninger vi finder på her er jo lige så gode i andre lande det vil sige

noget der hedder porøs asfalt altså asfalt

vandet kan sive ned igennem og det er jo noget vi kan sælge til andre steder i verden når københavn går forrest og laver en flot klimatilpasningsplan

sjov at de bliver inviteret til new york

det er danske virksomheder der kan komme med over

man ved at københavn har taget fat på de her ting på en meget seriøs måde teknisk set går lovforslaget ud på at det er ejeren af anlægget som oftest kommunen der skal stå for at gennemføre de nye projekter mens det er spildevandsforsyningen der kommer med pengene til de ekstra tiltag der knytter sig til klimatilpasningsdelen

model som giver klare og sammenhængende myndigheds og ejerforhold for eksempel

er veje jo trods alt lavet for at afvikle trafikken og trafikforhold er nu engang kommunernes ansvar det vil næppe give mening at lægge en trafikopgave hos spildevandsforsyningerne når vi laver en model hvor der skal være pengestrømme mellem spildevandsforsyningerne

det selvfølgelig også afgørende at der er helt klare regler for hvordan betalingen skal foregå

gøre med den del der har med klimatilpasning at gøre hverken mere eller mindre jeg har naturligvis også lyttet til de høringssvar som har udtrykt

har været bange for at der vil komme en meget stor pukkel en meget

næste år det er en af grundene til at vi sideløbende med det her forslag har sikret at de investeringer der bliver lavet nu

kan finansieres over den horisont de faktisk gavner det vil sige at mange af dem vil kunne finansieres

vi skal selvfølgelig sørge for et fornuftigt betalingsflow for de her løsninger der rækker mange år ud i fremtiden derfor har vi nu sørget

afvikles over en årrække

det konservative folkeparti har ytret i dag og som vi har hørt fra

de forøgede udgifter til klimatilpasning kan belaste de virksomheder der bruger rigtig meget vand

af det her lovforslag

der løfter investeringerne med to

det er omkring tyve kroner om året for en husstand de næste fyrre år der verserer også rigtig mange tal for virksomhedernes omkostninger

aftalen om øgede investeringer i klimatilpasning som jo altså igen

jeg vil sige at hvis det tal som kommer fra

eller uden kommuneaftalen og med eller uden det her lovforslag være behov for massive investeringer i flere år fremover

at vi i dag gennemfører det her lovforslag så har regeringens vækstteam for vand bio og miljøløsninger også lige før jul anbefalet os at undersøge mulighederne for at overgå til en såkaldt trappemodel som både konservative dansk folkeparti og venstre efterlyser det vil sige en model hvor spildevandsbetalingen aftrappes for store vandforbrugere og altså flyttes over på enkelte forbrugere

gang med at se nærmere på anbefalingerne fra vækstteamet

mulighederne for at indføre en sådan trappemodel

det her lovforslag ikke er forudsætning for den aftale der ligger med kommunerne om at de skal investere yderligere i det her område det er blot en hjælp så de ud over de almindelige løsninger som større rør og bassiner og intelligent kloakering kan få endnu flere gode løsninger i spil vi er gode til vand i danmark

vi skal udnytte den her enestående chance i stedet for at stikke hovedet i busken eller måske ned i gummistøvlerne og tro at det ekstreme vejr med monsterregn ligesom forsvinder for det gør det ikke

bliver koblet på her skulle vi nu ikke koncentrere os om alt det vi er enige om er smart

det andet er så en aftale regeringen har med kommunerne

lavet en kommuneaftale hvor kommunerne forpligter sig på at løfte investeringerne fordi der er et kæmpestort efterslæb

at sørge for at de kunne finansiere det på en billigere måde det er den kobling der er mellem de to ting

man kan sagtens med sin samvittighed i behold og sin fuldstændig konsistente holdning til de to milliard sove roligt om natten og sige

billigere måde og derfor stemmer man for det her lovforslag

med til flere tiltag på det her område før trappemodellen var på plads

som opfølgning på vækstteamets anbefalinger

den tidligere regering jo ganske lang tid og sloges med det her fordi det er en meget meget vanskelig sag

ja vi kigger stadig væk på det og jeg vil ikke give løfter om det ene eller andet i dag men jeg vil som jeg tidligere

sige at vi selvfølgelig ser på hvad vækstteamet har anbefalet os

udkommer med en holdning til det i en

forstå at ministeren er indstillet på at gøre det er jo også klogt

enig med mig i at en af vanskelighederne her er at en trappemodel jo ikke entydigt vælter regningen over på de almindelige forbrugere og derfor også kan skabe nogle sociale udfordringer som jo også

de kan få det er ved at at borgerne skal betale en større del af regningen det

kigge på

rimeligt hvad der sker i dag eller er der nogle store virksomheder som betaler en meget meget stor del af borgernes regning

er nogle steder med nogle store vandforbrug hvor man så har fået en unaturlig lav vandpris man kan måske godt forsvare at der kommer

kommune med et stort slagteri skal være særlig gunstigt stillet

nogle mennesker der står og ikke

er jo derfor jeg som minister har sagt at vi kigger på det men at jeg ikke bare med lukkede øjne

en måned efter at anbefalingerne fra vækstteamet

andet om det det tager altså lige en lillebitte smule

meget vandforbrugende arbejdspladser og en lav regning til de almindelige forbrugere andre

se den sammenhæng og et tredje sted er der måske tale om nogle virksomheder som måske ikke

størrelse at det i sig selv giver nogen grund til at de skulle slippe billigere jeg vil godt bare opfordre miljøministeren til at hun i det videre arbejde

så finder nogle modeller der gør at man lige præcis skal tage hensyn til de særlige forhold der kan være bestemte steder uden at man laver generelle ændringer som kan have

at der er nogle store vandforbrugere eller kan skyldes manglende effektivisering

i sektoren som måske ikke er den mest hensigtsmæssige for forbrugerne det er

at man nogle gange kan få rodet lidt sammen om det ene lovforslag nu lige hænger sammen

vandsektorloven jeg forlanger ikke at

der er meget store kommunale udsving og det er en afgørende del af billedet

forhandlingen er åbnet herre hans andersen som venstres ordfører

det her lovforslag går ud på at epilepsipatienter skal omfattes af sundhedslovens § en hundrede og fem og tredive det vil betyde at epileptikere der pådrager sig tand mund og kæbeskader

behandling som det forholder sig i øjeblikket er

opstået som følge af epileptiske anfald ikke dækket af

sundhedsloven og derfor kan epileptikere stå tilbage med

for nødvendige tandbehandlinger det vurderes at der kan være tale om op til en hundrede og tredive patienter der årligt pådrager sig skader på tænderne på grund af epileptiske

ekstraudgiften for kommunerne

vil være på omkring en million kroner

venstre lægger til

beslutning og stillingtagen at det her drejer sig om en forholdsvis lille gruppe der har større risiko end andre for at komme ud for ulykker

gerne støtte at de får økonomisk støtte

den nødvendige tandbehandling det kan være en stor hjælp for mange epileptikere at at de får

bidrag til den økonomiske byrde det kan være for nogle at skulle til tandbehandling på grund af

afslutningsvis vil

tandskader på grund af ulykker og fald og

tusind og tretten er der så en lang række andre mennesker

den forebyggende tandrensning som mange mennesker benytter sig af og vil opleve i de kommende år

vil komme som en overraskelse for mange

ret stor offentlig besparelse og dermed en

bidrager til øget ulighed eller mindre ulighed men samlet set

nu man så står og kritiserer

jo naturligt spørge venstre hvordan de så

det lovforslag der ligger her i dag og måske på lidt længere sigt med de

ville det jo være rart at vide hvor pengene skal komme fra når man står og stemmer for noget som

koster noget måske ikke meget

til finansieringen af det her tiltag men i forhold til det her tiltag

vi har i vores finanslovudspil og i vores finanslovforslag plads til at prioritere sundhedsområdet som en af vores væsentligste mærkesager derfor

fremgår jo ikke nærmere hvad det er for tiltag man så støtter jeg glæder mig da til

så støtter nede i folketingssalen blandt de mange gode tiltag som regeringen har aftalt med enhedslisten

når man hele tiden står og siger at man vil en masse ting men rent faktisk ikke er villig til

finde pengene og oven i købet står og siger til borgerne

i fremtiden vil indføre nulvækst der får vi endnu færre penge at bruge

for eksempel det at hjælpe udsatte mennesker til mindre brugerbetaling på tandområdet det hænger jo ikke rigtig sammen

at lave en sammenregning når vi engang er færdige med alle lovforslagene

sundhedsområdet prioriteret og det vil

set fortsat gøre i venstre og vi finder altså plads til at kunne prioritere den her lille gruppe

set over at vi kan støtte det

bekræfte at det han netop sagde var at

lover på sundhedsområdet og vil støtte på sundhedsområdet kan vi finde finansieringen til dem i venstres finanslovforslag det er jo ikke bare den million kroner vi taler om her

helt reelt indhold og som vi glæder os til at se det konkrete forslag

er sat af i venstres finanslovforslag skal dække venstres løfter og de ting som

kan vi også anvise finansiering til ellers ville det jo være en gratis omgang og og det mener jeg

godt være at regeringen har forskellige tiltag

er en gratis omgang

kan man også finde finansiering for

set helt tryg ved jeg tror så også at

jeg kan jo huske en meget spændende diskussion op til sidste valg

på stående fod havde støttet en lang række udgiftskrævende forslag som beløb sig til flere milliarder kroner og det var jo ikke nødvendigvis den bedste sag at have at skulle forsvare i

være helt tryg ved at der er finansiering

stor ulighed i sundheden i danmark ens uddannelse er i al for høj grad definerende for ens helbred og muligheder for et langt liv et godt liv uden sygdom og forringet livskvalitet som følge af sygdom særlig når det kommer til tænderne slår denne ulighed stærkt igennem med finansloven for to tusind og tretten forbedrer vi derfor tandplejen for mange danskere med lave indkomster så særlig

største tandproblemer får bedre mulighed for tandbehandling med aftalen med enhedslisten formår regeringen på bare et år endnu en gang at nedbringe brugerbetalingen på tandlægeregninger for vanskeligt stillede borgere med finansloven for to tusind og tolv blev der afsat to og tyve million kroner årligt til at sikre at mennesker med medfødte sygdomme der fører til alvorlige tandproblemer

sytten fem og tyve kroner årligt for behandlinger som følge af sygdommen med de konkrete tiltag i to tusind og tolv og nu med finansloven for to tusind og tretten reducerer vi den store ulighed der er i dag når det gælder folks tænder den nye tilskud til tandbehandling er en del af en større social pakke der er aftalt med enhedslisten

betyder at modtagere af kontanthjælp ungeydelse og ressourceforløbsydelse og andre med tilsvarende lave indkomster kan se frem til at få en væsentlig lavere tandlægeregning tilskuddet går til dækning af alle former for forebyggende og behandlende tandpleje hvilket betyder at for eksempel også bedøvelse og behandlinger som eksempelvis plastfyldninger

ellers normalt ikke støttes af den offentlige sygesikring er omfattet samtidig får borgere med epilepsi

lovforslag vi behandler her i dag gratis behandling af ulykkesbetingede tandskader ligesom der igangsættes et serviceeftersyn af omsorgstandplejen i danmark for at sikre at alle de relevante ældre mennesker

har adgang til den og for at undersøge behovet

i fremtiden der eksisterer ikke i dag andre ordninger i sundhedsloven som giver mulighed for at personer med epilepsi kan få dækket følger af skader på tænder mund eller kæber når skaden for eksempel er opstået ved at der er sket en ulykke

hvor man er faldet om med et epileptisk anfald derfor er det her en klar forbedring vi glæder os til udvalgsbehandlingen

give den her mulighed for en ny gruppe mennesker

jeg

en million så kan bryste sig af virkelig taget et meget stort

hundrede og firs million kroner alene til tandområdet og det er fuldstændig rigtigt at

det gælder for eksempel tandrensning hvor

og siger og det synes jeg er sund fornuft at hvis det er sådan at man i dag giver et tilskud til en tandrensning som der egentlig ikke er det store behov for så prioriterer vi nu midlerne til nogle af de mennesker som har allermest behov og har de allerstørste tandlægeregninger det betyder jo ikke at man ikke kan få tilskud til tandrensning i fremtiden det kan man godt man kan få det

de for eksempel har paradentose

være muligt at få flere tandrensninger

vi bruger fra det offentlige som jo er skatteborgernes penge

til de mennesker som lige nu har epilepsi og til dem

intet

skat og den måde det udvikler sig på

det i forhold til det som ordføreren sagde tidligere om

sandheden er jo at vi laver nogle klare forbedringer

dårligst stillede dem der har den dårligste økonomi i danmark det lægger sig i forlængelse af noget vi også gjorde sidste år for nogle af dem der har

huske

huske at man så målrettet

og jeg synes heller ikke at man skal tale så nedladende om kontanthjælpsmodtagere som man har gjort her i salen i dag

at sige at af initiativer mens vi var støtteparti

havde fået strålebehandling på grund af kræft og at vi gav tilskud til

tandskader så jo vi har gjort noget og vi sagde faktisk også

se på hvordan vi kunne strikke noget sammen det sagde vi da vi var støtteparti

epilepsi betyder at man bliver udsat for epileptiske anfald de bliver udløst af nogle unormale elektriske impulser i større eller mindre dele af hjernen

og personen har derfor ikke mulighed for at afbøde det slag eller det stærke bid der kan få de konsekvenser at en tandprotese kan blive ødelagt

det her forslag netop også et dansk folkeparti støtter

vi så dog gerne at det ikke blot

psykisk syge diabetikere

store problemer med deres tænder og derved får en stor tandlægeregning

at udgangspunktet er at ingen personer med nedsat funktionsevne skal have merudgifter som følge af deres nedsatte funktionsevne

vi har i mange år hørt klager fra folk om hvor dyrt det er at gå til tandlæge samt at mange undgår at gå til tandlægen

større skader som senere vil være meget omkostningstunge fordi en tandlægeregning hurtigt kan løbe op

at fjerne en del af tilskuddet til tandrensning

lønsumsafgiften for momsfritagne virksomheder

for alle andre personer som besøger tandlægen vi ser en regering

har taget flere penge fra sundhedsvæsenet end vi har set det tidligere det giver samtidig nogle forringelser for den almindelige dansker når vedkommende bevæger sig ind i sundhedsvæsenet der er længere tid til behandling

høreapparater der er dyrere medicin for pensionister det er blot nogle af de ting som danskerne kan glæde sig over med denne regering

hvor de mennesker som knokler de mennesker som siger ja til et arbejde

som vi hører om dagligt i fjernsynet i øjeblikket

når de skal til tandlæge og endnu mere hvis

hvad folk har som rådighedsbeløb og vi vil komme til at se en øget debat om hvem der har mest eller mindst i rådighedsbeløb man har heller ikke taget hensyn til studerende lavtlønnede eller andre i de her forslag men giver

en vis gruppe

regeringen har lavet en finanslov med enhedslisten for to tusind og tretten det er en finanslov der betyder at der bliver færre arbejdsløse at vi fastholder det lave renteniveau som er fuldstændig afgørende for danmark at vi får skabt flere grønne arbejdspladser og at vi får lavere underskud på de offentlige finanser finansloven fastholder regeringens reformkurs og ansvarlige økonomiske politik men skaber samtidig plads til aktiv fremme af vækst og beskæftigelse massive satsninger på uddannelse og forskning grønne investeringer og en ekstra indsats for socialt udsatte grupper det gælder blandt andet

hundrede og firs million kroner årligt der er sat af til at styrke tandsundheden hos økonomisk vanskeligt stillede finansloven giver også en hjælpende hånd på områder hvor det ikke er store befolkningsgrupper der har problemerne men hvor de har problemet rammes hårdt det gælder for eksempel de epilepsipatienter der ved et epileptisk anfald kan skade deres tænder voldsomt med meget meget store udgifter til følge og det er jo netop det forslag vi behandler i dag tandsundheden i danmark er for størstedelen brugerfinansieret der findes dog en ordning i sundhedslovens § en hundrede og fem og tredive der sikrer at borgere der får alvorlige tandskader i forbindelse med en ulykke kan få støtte til regningen hidtil har man blot ikke set epileptiske anfald som en ulykke men som en del af den sygdom det er at lide af epilepsi det virker ikke rimeligt og derfor mener vi at det er godt at epilepsipatienter bliver sidestillet med andre der

skader som følge af en ulykke med dette lovforslag tager vi også endnu et skridt i retning af at løse den udfordring at vi i danmark har valgt at centrere brugerbetaling på ganske få områder i sundhedsvæsenet hvilket betyder at nogle mennesker risikerer at skulle betale rigtig meget for deres sundhed typisk i forbindelse med tandsygdomme hvordan vi løser den generelle udfordring når vi ikke ønsker mere brugerbetaling og når vi samtidig erkender at der ikke er midler til at ophæve den eksisterende brugerbetaling overalt er en anden og mere omfattende diskussion tilbage står at forslaget om støtte til epilepsipatienter der udmønter finansloven for to tusind og tretten er et rigtig godt rigtig retfærdigt forslag

en opfølgning på finanslovaftalen for to tusind og tretten

giver personer med epilepsi der får skader på tænderne mund eller kæber ved et epileptisk epileptisk anfald ret til at modtage økonomisk støtte til behandling af skaderne

det er vi rigtig glade for for det er et godt forslag der som den tidligere ordfører også sagde sidestiller den her patientgruppe med

andre og som også hjælper de borgere der som følge af deres særlige kroniske sygdomme er i risiko for at få svære skader på tænderne vi er

imødekommet nogle af de kommentarer

sige at det glæder mig at høre at der i hvert fald indtil videre har været bred opbakning til det her forslag

som flere har nævnt er en del af den finanslovaftale

i kraft af den meget høje brugerbetaling der

et konkret billede på hvad det her forslag kan betyde jeg så så et tv indslag med en ung fyr

er en af de her patienter som det her forslag

han havde fået et anfald på vej ud af sin lejlighed og var faldet ned ad trappen i opgangen og slog tre

tænder i stykker hvis han selv skulle betale den regning

ville det koste ham tredivetusind kroner det kunne han ikke betale

derfor holder han sig simpelt hen hjemme fordi han synes det

vi nu kan hjælpe med det her forslag fordi de nu kan få hjælp til at få

i stedet for ituslåede tænder

som oplever at ødelægge deres

tænder det er anslået til omkring en hundrede og tredive borgere om året men for de patienter betyder det rigtig rigtig meget at de ikke selv skal betale den regning

ordfører nævnte også at der tidligere har været en række forslag som nedbringer brugerbetalingen

for hvem brugerbetaling på

stadig grupper af kræftpatienter som ikke kan få betalt deres tandlægeregning der er forskellige grupper af patienter også epilepsipatienter patienter med skizofreni og andre patienter som bruger medicin der ødelægger deres tænder

i det hele taget rigtig god grund til

enhedslistens holdning at tandlæge burde være en del af vores offentlige sygehusvæsen lige som

gradvis at finde de små forslag som samlet set kan være med til at nedbringe brugerbetalingen så lad os prøve

næsten en milliard kroner fra tandlægeområdet og man nu har en hundrede og firs million

er det den måde vi skal se enhedslisten få

vilkårligt har en effekt nu bliver det sådan fremover at alle som ikke har nogen særlige problemer

kan få en tandrensning

mens alle andre som har et dokumenteret behov for tandrensninger

prioritere på det beløb som er blevet fjernet fra tandrensninger svarer i øvrigt til det beløb vi så bruger andre steder på tandområdet så det er jo ikke sådan at der er tilført nye midler

inden for tandområdet men de bliver brugt klogere og det synes jeg er udmærket især i de her tider hvor det kan være svært at finde en masse nye penge

trods alt godt at vi bruger pengene klogt så

gik til fængsler så har enhedslisten

de taber deres tænder og de er ikke selv skyld i

psykisk syge der får medicin

jeg kan ikke se hvordan hvordan det er at man fjerner voldsomme

brugerbetalingen for de patienter der har paradentose eller aggressiv paradentose eller de patienter som bruger

medicin for eksempel fordi de er psykisk syge og så får tandproblemer jo det er fuldstændig rimeligt og det vil jeg meget meget gerne være med til at prøve at finde nogle penge til jeg synes det hamrende urimeligt at vi har så meget brugerbetaling på

arbejde for det prøver vi at gøre hver dag det her er et lille

et andet konkret forslag til hvordan brugerbetalingen blev mindre

man sige bæredygtig tandpleje på længere sigt så kræver det at den bliver offentlig og at vi ikke har private tandlæger som vi har

alliance kan også støtte det her forslag der er tale om en meget beskeden merudgift på en million

kroner om året og her er der altså en million

uforskyldt kommer til skade og dermed får brug for at få lavet deres tænder

jeg deler fru liselott blixt

holdninger og er de ting som hun har sagt det er jo lidt mærkeligt at fordi man er på kontanthjælp

skal man have støtte til at få lavet sine tænder

er man i et lavtlønsjob får man ikke støtte det betyder jo at

at arbejde men det er jo sådan den her regering har valgt at prioritere mange gange men nu skal vi også være positive og her er altså et forslag som

som er dyre at få udbedret derfor kan personer med epilepsi have betydelige udgifter til tandpleje som for eksempel udgifter til tandproteser i dag kan man få økonomisk støtte til for eksempel tandproteser efter sundhedsloven

hundrede og fem og tredive hvis der er sket en ulykkesbetinget tandskade med dette forslag

vil også personer som har epilepsi kunne få hjælp efter § en hundrede og fem og tredive hvis de på grund af et anfald for eksempel har fået nogle alvorlige tandskader

er meget enig i at den her målgruppe skal ind under § en hundrede og fem og tredive i sundhedsloven og på den måde

også kunne få hjælp hvis de på grund af et anfald har fået nogle meget alvorlige tandskader og på den baggrund kan vi støtte

tak for bemærkningerne og den gode modtagelse af lovforslaget som jo som bekendt har til formål at hjælpe personer med epilepsi som får skader på deres tænder ved et epileptisk anfald også tak for debatten det er jo efterhånden kendetegnende når vi har sundhedsdebatter med sundhedspolitikerne her i salen at ambitionsniveauet er

der bliver åbnet op for ting som der ikke

havde regeringsmagten som nu hvor man er i opposition jeg vil gerne kvittere for optagetheden

hvordan man kan reducere brugerbetalingen inden for tandområdet

finansiering med når man laver politik det er jo ikke bare den klemme

får skader på deres tænder i forbindelse med en ulykke jeg synes kun det er helt rimeligt og jeg vil da også bare lige knytte en enkelt kommentar til og sige at jeg er stolt over den samlede sociale pakke på en hundrede og firs million

en del af den her finanslov og som hjælper de borgere der har de mindste indtægter og de største udgifter til tandlæge vi ved alle sammen at et område med stor social ulighed og det er også derfor at regeringen har været optaget af det her fra dag et

til at gøre noget for at sikre en bedre social profil og hjælpe nogle af de

så jeg

kunne finde midler til også at hjælpe den her gruppe af borgere som jo er i en

at stå med nogle store regninger så jeg håber at det her lovforslag får en god

til venstres overordnede fortælling om at det her er med til at gøre det dyrere at være dansker

noget venstre har misforstået for pointen er jo at borgere fremover ikke skal have tandrensninger som der ikke er noget sundhedsfagligt belæg for og dermed bliver det jo ikke dyrere jeg går ikke ud fra at der

finde sig i at blive opkrævet penge hos en tandlæge for en tandrensning som ikke har fået foretaget

regnestykke for hvilke forslag man støtter og skal skaffe finansiering til

regnestykke for hvordan man mener at det bliver dyrere at være dansker så kan

det med afgrænsning af grupper her taler vi om en

jeg kan konkludere at der ikke er andre patientgrupper som på grund af deres sygdom falder og slår deres tænder og dermed oplever en en økonomisk

siden det er den gruppe der specifikt

støttepartiet påstå det hverken her eller i pressen

store tandlægeregninger de har svært ved at betale det

er nu anden gang at regeringen og enhedslisten tager et skridt for at hjælpe mennesker der uforskyldt står med store tandlægeregninger det er jeg faktisk stolt af og jeg vil da bare opfordre til nu

ske at det ikke længere var regeringen men

så vil fortsætte med at forfølge den her dagsorden

villet imødekomme en lillebitte gruppe patienter med det her lovforslag

store økonomiske udgifter

få den opfattelse at at det her

det man havde råd til og det var så det

høringssvarene ja de er positive

med nogle store tandlægeregninger det er der ikke nogen der har prøvet

dække over der er faktisk tværtimod flere ordførere fra regeringens side der har nævnt det heroppe vi er meget optaget af den urimelighed der er der er i at man uforskyldt kan stå med meget store tandlægeregninger og i øvrigt at der er så stor en social ulighed som der

i vores sundhed i det hele taget og i høj grad inden for tandsundhed fordi der er den brugerbetaling der er

vi gjort noget i hver eneste finanslov siden vi fik magten og

parti der er pennefører på finanslovforslag man også fortsætter det her

vi så et eksempel på skattelettelserne i går aftes i fjernsynet en sosu assistent som havde tohundrede og tyvetusind

her kvinde kan ikke få noget hjælp når hun går til tandlægen og får en stor tandlægeregning men hvis hun nu bliver arbejdsløs og kommer på kontanthjælp kan hun få hjælp mener ministeren at det er rimeligt mener ministeren

i vores land så bliver straffet for det

vi gik ind og kiggede på hvad folks rådighedsbeløb er hvornår er det man kan give økonomisk støtte

og jeg vil sige at det princip der ligger bag den sociale pakke som regeringen

og som jeg er meget stolt af er at vi giver en håndsrækning til dem der har de største udgifter og de mindste indtægter det synes jeg er et rigtigt

at vi har en stor social ulighed i vores sundhed det gør vi noget ved bredt det gavner alle grupper når vi

at dem med de mindste indtægter og de største udgifter til tandlægeregning

er på kontanthjælp eller dagpenge eller hvad de ellers er

de har til rådighed end en som arbejder

det vi diskuterer hver eneste dag i øjeblikket

kan betale sig at arbejde vi mangler arbejdspladser og vi

kæmper hver eneste dag for at få folk i arbejde men er det så ikke forståeligt at det hvis vi kun giver et bidrag til folk der ikke laver noget

enlig mor måske ikke tager det arbejde der ligger til en hundrede og ti en hundrede og tyve kroner i timen

har dog en indtægt der er højere end kontanthjælpen

i øvrigt ikke sådan at vi har haft mulighed for at gøre det gratis

kontanthjælp de får et tilskud de får en håndsrækning til de store tandlægeregninger

det synes jeg er et rigtig godt forslag som sagt

efterhånden sagt mange gange er jeg meget optaget af den sociale ulighed der er i vores sundhed og tandområdet er et af de steder hvor der er en stor social ulighed på grund af brugerbetalingen det er jo også derfor at den her regering siger at den fri og lige adgang til sundhed er en af grundpillerne i vores samfund og det er ikke regeringen der flirter med at øge brugerbetalingen det er nogle af de partier som dansk folkeparti

meget optaget af hvad det har af konsekvenser for så kan vi måske sammen sikre at det ikke kommer til at ske

når vi næste gang har mulighed for at tage et skridt der gør noget ved brugerbetalingen

og så bliver det indledt med en kort bemærkning fra herre joachim

trukket tilbage jeg vil derfor høre om der er andre der har spørgsmål til sundhedsministeren det ses ikke at være tilfældet vi afslutter dermed

lidt tid på lige at sige nogle enkelte ting om forslaget og ikke

jo brugt megen tid på at diskutere hvad flokmedicinering

lovforslaget igennem kan jeg forstå at de der nye it systemer til

jo først er klar til ibrugtagning senere på året derfor vil jeg gerne sige til ministeren man efter denne lovs ikrafttræden altså

det vil være af interesse for os hvis ministeren vil redegøre for den påtænkte og foreslåede afgiftsopkrævning i perioden indtil de nye systemer er klar

at lægge de provenumæssige kalkulationer frem og samtidig vil jeg godt have ministeren til at bekræfte at det jo ikke er hensigten

kommer til at opkræve et større provenu

iværksættelse nu

jeg vil gerne bede ministeren om at redegøre for lovforslagets faglige virkning og økonomiske konsekvenser i forhold til akvakulturerhvervet det er jo dem der

i hvert fald vil jeg gerne bede ministeren om også at redegøre for om de konsekvenser er i overensstemmelse med veterinærforliget

hvilke eventuelle kompensationer ministeren vil foreslå til imødegåelse af de forventede øgede omkostninger for akvakulturerhvervet hvis det er sådan at ministeren mener at der er nogle ting

et af hovedpunkterne i forliget er en målrettet indsats for at minimere risici for at flere og flere mennesker rammes af resistens over for antibiotika en af kilderne til en sådan resistens er for rigelig og for tilfældig anvendelse af antibiotika i svinebesætninger så at sige ender antibiotika i mennesker sammen med flæskestegen i både den humane og den veterinære lægeverden er der fokus på samspillet

årsager fra den ene verden kan få vidtrækkende virkninger i den anden det har resulteret i mantraet one health der jo betyder at sundhedstilstanden påvirkes fra flere kilder og det er afgørende at se adfærd i den veterinære indsats i snæver sammenhæng med den humane indsats ja men er det ikke ændringer i afgifter for veterinærmedicin dette lovforslag handler om jo

er jo for at give nogle incitamenter til at flytte forbrug af præparater fra mere

til mindre risikobetonede antibiotika de bredspektrede antibiotika der anvendes til flokmedicinering spredes lettere til næste led i fødekæden

disse præparater dyrere det forøgede provenu bliver i veterinærordningerne idet den anden store målsætning med forliget er at

bedre dyrevelfærd og her bruges pengene til de indsatser der fremmer dette og fører tilsyn med overholdelsen af reglerne

hilser i øvrigt med glæde at administrationen af lægemidler og registrering af deres anvendelse er forankret i et velordnet apoteksvæsen der er med til at give danmark en enestående position når det gælder forebyggelse af skader som følge af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af medicin alt i alt er dette lovforslag en konsekvens af et godt eksempel på praktisk politisk arbejde der lægger en linje for samfundets prioriteringer i forhold til dyrehold samspillet over for mennesker og sikring af bedre dyrevelfærd socialdemokraterne kan støtte

bakterielle infektioner da det blev taget i brug kort efter anden verdenskrig

vi fik antibiotika kunne man faktisk dø af en banal halsbetændelse eller en lungebetændelse

men antibiotika anvendes ikke bare i sundhedsvæsenet det anvendes også i stor stil i moderne fødevareproduktion

at det kunne anvendes når man skulle behandle syge dyr i husdyrproduktionen i begyndelsen var det som med mennesker

man kun det enkelte syge dyr med en indsprøjtning

at der skete en industrialisering af produktionen

greb det om sig og man begyndte at massemedicinere ved at tilsætte antibiotika i foder og vand i dag overstiger forbruget af antibiotika i dansk fødevareproduktion langt forbruget i sundhedsvæsenet og forbruget er særlig stort i svineproduktionen

at bakterierne bliver resistente det gælder overalt hvor man bruger antibiotika ikke bare i husdyrproduktionen men i høj grad også i sundhedsvæsenet

ved udgangen af to tusind og tolv

nye forlig består så af fire grundpiller og en af dem går ind

jeg står her i dag som sundhedsordfører

ansvarlig anvendelse antibiotika

differentieret og forøget afgiftsopkrævning ved forhandling af lægemidler til produktionsdyr det skal finansiere implementeringen af et indgået forlig som skal sikre en ansvarlig anvendelse ved brug af antibiotika

husdyrproduktionen det anslås at der i eu hvert år dør omkring femogtyvetusind mennesker

i erkendelse af

der fokuseres på en bekæmpelse

one health tilgang som vi også hørte den tidligere ordfører tale om med forliget styrkes sundhedsrådgivningen med fortsat fokus på den forebyggende indsats samtidig med at der sættes det nødvendige fokus på en optimal behandling af de dyr der på trods af de forebyggende tiltag alligevel bliver syge vi tilslutter os forslaget og gør opmærksom på at udmøntningen skal ske inden for de økonomiske rammer

har udråbt antibiotikaresistens

en af de væsentligste trusler mod menneskers sundhed centralt i udviklingen af

er naturligvis brugen af antibiotika i danmark har vi bedre kontrol med resistensudviklingen end i så mange andre lande udgangspunktet har været en restriktiv tradition for udskrivning af antibiotika og i de seneste år har en målrettet og effektiv indsats i landbruget medvirket til at holde forbruget af antibiotika nede og resistensudviklingen i i ave der er sammenhæng mellem sundhedstilstanden hos dyr og mennesker for udvikling af resistente bakterier i husdyrbesætninger kan videreføres til mennesker regeringen arbejder derfor for at styrke one health tankegangen som de forrige talere også har nævnt hvor dyresundhed og human sundhed ses i en stadig tættere sammenhæng det er et helt rigtigt fokus og radikale venstre støtter at vi arbejder hårdt for også at udbrede denne tankegang tankegang i eu

andre lande resistente bakterier spredes nemlig over grænser via rejser og via import og det der er andres problem kan meget hurtigt blive vores problem lovforslag l en hundrede og elleve har til formål at implementere en del af det brede veterinærforlig som et samlet folketing indgik tidligere i to tusind og tolv ved at skabe grundlaget for en differentieret afgiftsstruktur for antibiotika med det formål at styrke incitamenterne til at vælge alternativer hvor det er muligt eller til at vælge de typer af antibiotika hvor risikoen er mindst for resistensudvikling når man ikke har noget alternativ til antibiotikabehandling jeg er ikke bare sundhedsordfører for mit parti jeg er også fødevare og landbrugsordfører og selv om afgiftsforhøjelser ikke er en selvstændig grund til fornøjelse så glæder det mig når vi kan bruge afgifter på en måde der fremmer den adfærd vi ønsker og så er det i øvrigt værd at nævne at veterinærforliget som helhed er udgiftsneutralt for erhvervet

der

enighed om det her lovforslag som på dansk handler om

hvor der er mindst risiko for at man kan udvikle resistens

men det er også fordi det er et rigtig fornuftigt forslag

set at vi ved de forhandlinger vi har haft

sikret os at vi fremover kun behandler syge dyr med antibiotika det er desværre stadig væk sådan at

vil se nogle eksempler på flokmedicinering hvor man altså behandler en hel gruppe dyr det synes vi faktisk stadig væk er problematisk når det er sagt

er det jo helt oplagt at hvis vi skal

sikret at det forbrug der er foregår på en sådan måde at det reducerer risikoen for for at også

manglende mulighed for at tage imod virkningen af antibiotika altså

husdyrproduktionen er baseret på et forsigtighedsprincip hvor man i udgangspunktet forsøger at reducere det så meget som muligt

den snævrest mulige anvendelse og dermed giver den mindste risiko for at

to grundprincipper som det her lovforslag forsøger at sikre

dyrere generelt set

faktisk også i forhold til hvordan man driver husdyrproduktion

konsekvenser og betydning for hvor stort et forbrug man

sørger for at man rammer så præcist i forhold til

skal gribes ind over for i stedet for at man smider et bredspektret

sige kan hjælpe på lidt af hvert og så er man nogenlunde sikker på at det rammer rigtigt

samtidig med og det skal man jo ikke lægge skjul på

også et afgiftsprovenu på cirka otte

sagt af andre at det er lykkedes os og det synes jeg da er godt og fornuftigt at finde en række forenklingstiltag som det vistnok hedder

husdyrproduktionsområdet som gør at når vi kigger

gennemføre veterinærforligets indsats for at forbedre dyrevelfærden

at der ikke er nogen samlet ekstraudgift til landbruget på

sig gøre at opnå forbedringer ad den vej men det er klart at i forhold til specifikt det her lovforslag opererer vi med en merindtægt og

det er et ædelt formål og det kan vi bakke op om og vi er i øvrigt også med i veterinærforliget og derfor støtter vi naturligvis også

det er et bredt forlig der er indgået af alle partier i folketinget og derfor er det konservative

selvfølgelig positivt indstillet over for forslaget og kan støtte det ifølge forslaget vil systemet der skal håndtere den differentierede afgiftsstruktur først stå klar medio to tusind og tretten men for at sikre det provenu der skal lette andre omkostninger for erhvervet det der ellers ligger i forliget vil der ifølge det her lovforslag allerede træde en ændring i kraft den første februar to tusind og tretten ved at der sker en forhøjelse af afgiften i den forbindelse vil jeg gerne hvilket også er blevet sagt tidligere

de andre ordførere bede ministeren om at forsikre at der ikke bliver opkrævet for meget med den midlertidige løsning således at

i det forlig der er indgået derudover er der også

behov for at vi lige i udvalget får vendt nogle af de problemstillinger der er i høringssvarene

i forhold til akvakultur som er blevet beskrevet i et par af

lovgrundlaget for et af elementerne i det brede forlig om veterinærområdet der blev indgået af

her har vi jo så at gøre med det element der handler om

igangsætte en styrket indsats for at sikre en ansvarlig anvendelse af antibiotika i husdyrproduktion så vi kan fastholde det lave niveau

være helt enig med alle ordførerne i at det er noget vi skal gøre rigtig meget for vi har rigtig meget brug for at kunne anvende

en differentieret afgiftsstruktur at

den mindste risiko for at udvikle resistens der var flere der spurgte ind til det og derfor vil jeg også bare sige

afgiftssatsen fra den nuværende nul

af omsætningen af alle lægemidler til produktionsdyr skal være så kort som overhovedet muligt og derfor vil

det helt klart her i dag at den differentierede afgiftsstruktur vil blive sat i værk lige så snart it tilpasningerne af sundhedsstyrelsens systemer er på plads hvornår er det så helt præcis spørger venstres ordfører her fra talerstolen ja det fremgår jo af lovforslaget at det bliver medio to tusind og tretten så det er også min forventning vi kan være heldige

men det er det der står i lovforslaget og det er helt klart det

vel faktisk det som er en del af aftalen som jeg har forstået det i det samlede veterinærforlig som

min kollega fødevareministeren har forhandlet er at byrder og lettelser skal gå op det er jo det i hvert

have et større beløb end forudsat og end aftalt

jeg forstået det således at det er en del af hele veterinærforliget at aftalekredsen sætter sig ned en gang årligt og kigger på om det her princip med at byrder og lettelser skal gå op i sidste ende

også er overholdt og er det ikke tilfældet

de ordførere der forhandlede forslaget altså det vil sige ikke på mit ressortområde men på fødevareministerens ressortområde der må forholde sig til

til at gå op altså at byrder og lettelser her følges ad

akvakulturbrug som venstres ordfører rejser det er rigtigt

i forhold til muligheden for

simple smalspektrede ikkekritiske

de simple smalspektrede penicilliner til akvakulturbrug men som

fødevarestyrelsen nu stadig at ordningen her også for akvakulturbrug vil leve op til hensigten nemlig at skabe øget incitament til brug af vacciner

med til at sikre det der er formålet med den her del af veterinærforliget nemlig

jeg håber det bliver en god udvalgsbehandling og svarer selvfølgelig på alle spørgsmål som udvalget måtte have

de konkrete de konkrete forhandlinger og forliget og ånden og så videre

vil have at fødevareministeren også lige kigger det igennem altså det er jo helt almindeligt i en en regering når en minister i princippet har

det eneste jeg bare beder om fordi vi er lidt kort kørende

vi allerede har frist i morgen

at stille spørgsmål og det gør jo det hele lidt anstrengt

det aftaleforligspartierne der sætter sig sammen og finder ud af hvad der så skal gøres

jeg godt ville vide om de konsekvenser man beskriver i sit høringssvar også er i overensstemmelse med

hvad det her vil betyde for akvakulturområdet og at det også falder ind under formålet med veterinærforliget fordi man her vil have mulighed for at lave forebyggende arbejde bruge vaccinationer og dermed også nedbringe behovet for at anvende antibiotika jeg er ikke ekspert på området det må jeg hellere sige klart

kan henholde mig til at det er den vurdering vi har fået derfra så

og forebyggelse jo har har gjort klart at vi

godt ved at høringsfristen har været kort

forslaget henvises til sundheds og forebyggelsesudvalget det betragter jeg som vedtaget det